udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om indsatsen mod terrorisme

det beslutningsforslag

vi behandler i dag opfordrer regeringen til at fjerne kategorien transseksuelle fra

klassifikationssystem som anvendes i det danske sundhedsvæsen formålet med det er at sikre at en persons kønsidentitet ikke betragtes som en medicinsk eller psykiatrisk lidelse jeg er helt enig med forslagsstillerne i at en persons kønsidentitet ikke i sig selv er en medicinsk eller psykiatrisk lidelse alle mennesker har en kønsidentitet transseksualitet omhandler den situation eller tilstand hvor en person oplever en forskel mellem sit biologiske køn

diagnose som bekendt en helt sædvanlig forudsætning for behandling en diagnose sammenfatter resultatet af den faglige udredning og en diagnose er grundlaget for at der kan tilbydes en relevant behandling på et fagligt forsvarligt grundlag i en udredning af en patient kan både somatiske og psykiatriske undersøgelser være relevante det gælder for alle patienter hvilke tiltag der er relevante for en faglig udredning vil jeg overlade til sundhedspersoner med ekspertise på området og hvad der er nødvendigt for en udredning vil jo bero på en konkret vurdering af patienten

en fjernelse af transseksualitet fra diagnoselisten også skulle medføre at der ikke automatisk foretages en psykiatrisk udredning eller diagnosticering det må i alle tilfælde bero på en konkret faglig vurdering især i tilfælde hvor der er tale om komplekse og indgribende behandlinger som jo ofte er uigenkaldelige

også at enhedslisten er enig i at man bør sikre sig at en patients ønske om kønsskifte ikke skyldes en eventuel forbigående psykisk lidelse

ti som af de professionelle betragtes som et fagligt og neutralt arbejdsredskab sygdomsklassifikationen er en oversigt over årsagerne til at mennesker kommer i kontakt med sundhedsvæsenet den rummer mange forskellige grupper også grupper som ikke er syge for eksempel gravide kvinder raske nyfødte og også indlagte raske ledsagere

ti indgår transseksualitet i kapital fem om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser helt konkret i gruppe f fire og tres om kønsidentitetsforstyrrelser i et afsnit om forskellige tilstande og adfærdsmønstre som oftest er vedvarende og fremtræder som udtryk for personens karakteristiske livsstil og holdning til sig selv diagnosen indgår altså ikke under et afsnit om sindssygdomme

en kønsidentitetsforstyrrelse er karakteriseret ved et ønske om at leve og blive anerkendt som medlem af det modsatte køn og er sædvanligvis ledsaget af en følelse af ubehag eller utilstrækkelighed ved egne anatomiske kønskarakteristika og et ønske om hormonbehandling eller kirurgisk behandling for at ændre på tilstanden

ikke tale om en somatisk lidelse der er tale om en psykiatrisk lidelse og klassifikationen indebærer ikke at sundhedsvæsenet betragter transkønnede som psykisk syge

jeg mener at man nødvendigvis må anerkende at transkønnethed er klinisk relevant for behandling i sundhedsvæsenet når transkønnede netop henvender sig til sundhedsvæsenet med henblik på kønsmodificerende behandling i de situationer må transseksualitet angives som begrundelse for behandlingen det er nødvendigt for at behandlingsindikationen der er begrundelsen for den valgte behandling bliver angivet korrekt

at den behandling de får i stedet begrundes med for eksempel problemer med uønsket hårvækst uønsket brystvækst eller uudviklede kønsdele

har svært ved at forstå at man ønsker sig diagnose som betegner hormonelle forstyrrelser eller direkte misdannelser hos det modsatte køn for de transkønnede

fejler jo ingenting

transkønnede og det er netop begrundelsen for de behandlinger de får

naturligvis har forståelse for at det kan virke fremmed og stødende at transseksualitet optræder i en gruppe benævnt kønsidentitetsforstyrrelser

har bedt sundhedsstyrelsen om at overveje at arbejde for at andet udtryk end forstyrrelser som kan være mere dækkende

og systemet anvendes i de fleste lande i verden det er muligt for de enkelte lande at foretage mindre justeringer men det bør kun ske inden for rammerne af den fastlagte struktur ellers risikerer man at underminere systemets anvendelighed og funktion internationalt arbejdes der i øjeblikket på en revision af

i danmark ligger i nationalt sundheds it under statens serum institut som koordinerer med sundhedsstyrelsen

at man i nordisk klassifikationscenter drøfter nordiske synspunkter vedrørende klassifikationsspørgsmålet og danske bidrag til det internationale klassifikationssamarbejde

hedder nordisk klassifikationscenter statens serum institut har netop på

slutningen af februar i år rejst spørgsmålet om blandt andet diagnosekoder vedrørende transseksualitet

elleve det er besluttet at arbejde

så vi er i gang

er der som opfølgning på regeringsgrundlaget i to tusind og elleve nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe der lige nu er i fuld gang med at se på blandt andet behandlingstilbud til transkønnede muligheder for juridisk kønsskifte uden kastration med videre det er planen at arbejdsgruppens arbejde afsluttes i år

at en persons kønsidentitet ikke i sig selv er en somatisk eller psykisk lidelse kønsidentitet

vores individuelle opfattelse af vores køn

vi har klassifikationssystemet i det hele taget

området både nationalt i forhold til udredningsarbejdet om transkønnedes vilkår og internationalt i forhold til revision af klassifikationssystemet

og svær del af hverdagen for mange transkønnede

vi efter min mening ikke ved enten at skjule den korrekte indikation for behandling i sundhedsvæsenet eller knytte den til noget der handler om hormonelle forstyrrelser eller misdannelser jeg vil faktisk

tværtimod

andet rette en misforståelse hvis det er en misforståelse for

en konkret individuel vurdering som som gør det nødvendigt at foretage en psykiatrisk vurdering så skal man naturligvis gøre det det er derfor vi skriver at man ikke automatisk skal gøre det for det er jo tilfældet i dag at alle der henvender sig med et ønske om behandling skal igennem en psykiatrisk vurdering

bero på en konkret faglig vurdering ligesom

alle mulige andre der møder vores sundhedsvæsen hvis man mener det er relevant

psykiatrisk vurdering

ministeren siger flere gange at det danske sundhedsvæsen bygger diagnosekoderne på icd

og så siger ministeren at det underminerer systemet hvis

man ikke følger det vil det så sige at regeringen mener at hvis man laver den enkle manøvre det er at flytte lige præcis den her kategori til et andet kapitel end kapitlet over psykiske sygdomme så vil det være at

skal have en sikkerhed for at vi ikke laver et omfattende og

i mange tilfælde uigenkaldeligt indgreb på en person hvor det faktisk ikke er kønsidentiteten der vedvarende er i uoverensstemmelse

en politisk beslutning at det derfor er relevant at lave både en somatisk og en psykiatrisk udredning

en politisk beslutning det er en faglig beslutning at det er det der skal til

skal tage det ansvar på os det er at sikre alle patienter også dem

rette henvendelse til sundhedsvæsenet hvor det viser sig at der ikke er tale om den problemstilling men

psykisk lidelse så så på den måde synes jeg altså det her handler om patientsikkerhed og jeg synes egentlig ikke at vi som politikere på den måde skal gå ind

det som enhedslistens forslag går ud på er at fjerne kategorien transseksuelle fra sundhedsvæsenets klassifikationssystem

have begrebet begrebet transkønnethed fordi man jo lige præcis henvender sig til sundhedsvæsenet for at få

både homoseksuelle og transkønnede som jo er det der slår igennem her

at der findes en sådan kategori det er jo derfor det er til voldsom diskussion det er derfor amnesty international og lgbt danmark

indgreb i sundhedsvæsenet som også kan være uigenkaldelige eller have store konsekvenser så automatisk

er kvinde gå ind på et privathospital og få lavet nye bryster eller forstørret sine bryster uden

foretager en psykiatrisk vurdering så hvorfor er det at det lige

en omfattende psykiatrisk vurdering at ingen er psykisk syge vi må da have som udgangspunkt

fornuftige og ikke er psykotiske medmindre

der er noget der vækker en mistanke om noget andet derfor mener jeg at hvis man fastholder at det bare er faglighed

så kommer man til at lægge sig i en forlængelse af historiens

betaler så er det på kosmetisk indikation og det står enhver frit for men det håber jeg også at enhedslistens ordfører er helt enig med mig i det er jo ikke noget vi betaler for i det offentlige når det er på kosmetisk indikation så er det dit eget private valg og så kan du gå hen med hvilken som helst motivation du har for det så den parallel holder ligesom ikke her jeg vil da

afgørende at det sundhedspersonale og de læger der står med det her

så at ville flytte diagnosen til en kategori der faktisk handler om sygdom jeg er helt med på at forstyrrelser som overskrift virker stødende virker forkert i forhold til at der er tale om uoverensstemmelse i kønsidentitet og derfor arbejder vi jo også aktuelt for at få det ændret i forbindelse med at der skal laves en ny version af klassifikationssystemet på den

men jeg må sige at de konkrete forslag om

flytte diagnosen over i en kategori hvor vi snakker om sygdomme misdannelser synes jeg ikke fjerner stigmatiseringen jeg tror vi skal have helt anderledes brede briller på have en accept af den mangfoldighed der er

over psykiatriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

minoritetsgruppe og hånden på hjertet undrer det mig at diagnosen transseksuel anno to tusind og tretten

vores egen nationale liste i danmark er der cirka halvtredstusind mennesker som oplever sig selv som transkønnnede altså som en mand der lever i en kvindekrop eller som en kvinde der lever i en mandekrop

at man ønsker at få foretaget en kønsmodificerende behandling som det så flot hedder uden at disse mennesker nødvendigvis har brug for en psykiatrisk eller

psykologisk udredning for den gruppe mennesker er det stærkt intimiderende at blive kategoriseret under forstyrrelser som på sundhedsstyrelsens diagnoseliste det fremgår af noterne til beslutningsforslaget at man ikke per automatik ønsker at der skal foretages en psykiatrisk udredning eller diagnosticering for transkønnethed jeg er overordnet set enig i den betragtning hvorvidt der skal foretages en psykiatrisk udredning eller ej som led i en kønskorrigerende behandling anser vi for en faglig vurdering i hvert

netop den formulering havde vi fra venstres side gerne set præciseret i enhedslistens forslag i venstre er vi af den overbevisning at det at være transseksuel ikke i sig selv skal betragtes som en psykiatrisk lidelse

samme som at der i forhandlingsforløbet ikke kan indgå forhold af såvel sexologisk psykiatrisk somatisk og social karakter for os er det afgørende at der foreligger det nødvendige faglige grundlag og at personen er afklaret i sit ønske om at skifte køn eftersom behandlingen både er omfattende og uigenkaldelig hvorvidt der skal indgå en psykiatrisk udredning må i hver enkelt situation bero på en konkret faglig vurdering spørgsmålet om den fremtidige tilrettelæggelse af udredningen af personer der ønsker at gennemgå et kønsskifte må indgå i sundhedsstyrelsens overvejelser vedrørende specialeplanlægningen på området i danmark bryster vi os ofte af frisind og tolerance og gennem årtier har

en og firs ti år før

anno to tusind og tretten må man igen spørge sig selv om tolerance og frisind stadig går hånd i hånd vi mennesker er forskellige hvem vi elsker eller om vi klæder os som mænd eller kvinder

jeg vil nødig gøre mig til dommer over om den ene livsstil er mere korrekt end den anden eller bidrage til at fastholde stigmatiseringer af bestemte minoritetsgrupper alene på grund af køn eller seksuel orientering transseksuelle er statistisk set højere uddannet end resten af befolkningen alligevel har denne gruppe beklageligvis en arbejdsløshedsprocent på hele halvtreds ligesom at transseksuelle har en høj selvmordsprocent jeg håber at vi med debatten her kan bevæge os et skridt i den rigtige retning for en overset minoritetsgruppe som naturligvis har krav på et værdigt liv med respekt forståelse og ikke mindst tolerance fra venstres side har vi stor sympati for enhedslistens forslag og vi er enige i at transkønnede bør udgå fra sundhedsstyrelsens liste

whos klassifikation jeg har noteret mig at der allerede er nedsat en arbejdsgruppe som på baggrund af den tidligere minoritetshøring skal vurdere hele området og jeg ser frem til at gruppen fremlægger relevante anbefalinger sidst men ikke mindst

vi fra venstres side foreslår en præcisering af såvel den nationale som den internationale vinkel vi ser gerne at regeringen internationalt set opfordrer til fjernelse af transkønnede fra whos liste og fjerner transkønnede fra sundhedsstyrelsens liste ligesom vi gerne ser en præcisering af at psykisk udredning bør ske på et lægefagligt grundlag vurderet

jeg har jo kunnet høre her fra sundhedsministeren at det er en problematik som man fra regeringens side ser positivt på på den baggrund kan vi ikke støtte enhedslistens forslag selv om der er elementer som vi overordnet set er fuldstændig enige

og venstre er enig i men så alligevel konkludere at man ikke kan støtte forslaget så

hvis man faktisk er enig i stort set

at vi bredt i folketingssalen kan nå hinanden også med enhedslisten

fejlagtige opfattelser og mange har holdninger som ikke nødvendigvis bunder i

egentlig leves derfor risikerer

også diskrimination på grund af uvidenhed enten hos myndigheder eller hos andre mennesker og det har vi som samfund et ansvar for at gøre noget ved

noget regeringen allerede

kigge på ikke bare i forhold til det forslag der ligger her i dag og

et juridisk kønsskifte udvalget sidder

enhedslistens beslutningsforslag

set anerkender at der er et arbejde i gang og at man ser frem til

at det arbejde gøres færdigt her i i år og at udvalget kommer med deres anbefalinger derfor kan man måske også undre sig

tager debatten her i dag medmindre den

sin helhed jeg vil sige at i forhold til den problematik som man så rejser her i dag

tror jeg at der er rigtig stor enighed om at at ordet kønsidentitetsforstyrrelser

er en torn i øjet på rigtig mange transkønnede og

kan virke stødende netop derfor er det jo også sådan at sundhedsministeren allerede har

sprogbrug der er lidt mere dækkende og mindre stødende både på internationalt plan og i den danske udgave som sagt

på det behandlingsmæssige som det juridiske område

vi takker for at der endnu en gang bliver sat fokus på et

at vi kan gøre forholdene lettere for en

minoritet af mennesker som som jeg sagde indledningsvis ofte oplever diskrimination enten på grund af uvidenhed eller

i et samarbejde mellem sundhedsministeriet og justitsministeriet og det nævner

at den ikke skal kigge på behandlingsdelen men skal kigge på den juridiske del omkring kønsskifte navnelovgivning og paslovgivning derfor mangler den

del sådan set i det arbejde som foregår i den arbejdsgruppe

meget meget vigtige og meget symbolske

bare at slette ordet kønsidentitetsforstyrrelser

med psykiske sygdomme og det opfattes

ikke bare af transpersonerne selv men også af amnesty international

der er en arbejdsgruppe som sådan set kigger på noget helt andet

nu har vi en en person inde i

kan følge op med forskning og for at man kan følge op behandlingsmæssigt vi er nødt til at klassificere vedkommende på en eller anden måde og jeg er enig i at det klassifikationssystem

jeg tror mange vil blive overraskede over hvis graviditet for eksempel var klassificeret

vi arbejder også for at det skal ændres i

det giver heller ikke mening hvis danmark udelukkende går enegang og

i resten af verden så sidder og laver undersøgelser på alle mulige andre planer

skubbe på udviklingen ligesom danmark også gjorde i sin tid med homoseksualitet da det skulle fjernes fra den psykiatriske liste

ikke fuldstændig enegang for der er allerede et par lande som har taget det her skridt blandt andet argentina og frankrig

who hvor det ikke er givet at det bliver sådan i det kommende diagnosesystem at den her

sygdomslisten så der er jo et behov for at skabe et internationalt pres og der undrer det mig

vel ikke så svært at trykke på den grønne knap

sige at jeg tror ikke jeg brugte ordet enegang men

der allerede har taget nogle initiativer og lad os kigge på dem i udvalgsarbejdet og se hvordan vi kan lande det her forslag vi

kommer her med et forslag om at folketinget opfordrer regeringen til at fjerne kategorien transseksuelle fra sundhedsvæsenets

kategorien psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser det er rigtig svært at sætte sig ind i hvordan det føles når man er født i en forkert krop men jeg forstår godt den frustration der er hvis man føler sig som et køn men ser ud som

den danske befolkning oplever men at være transkønnet er ikke en psykisk sygdom og derfor mener vi heller ikke at transkønnede skal

meget betydelig grad påvirker helbredstilstand livskvalitet og social funktionsevne

er det sådan at hvis man skal have retten til et fysisk indgreb og lægebehandling betinges det faktisk af en psykiatrisk diagnose og der mener dansk folkeparti at det bør være den anden vej rundt

udgangspunkt i et grundigt og værdigt afklaringsforløb for den enkelte så vi er helt enige med enhedslisten i at transkønnede skal væk fra listen

sygdomme og at der bør arbejdes på at få det fjernet

liste indtil da kan vi naturligvis også fjerne det fra listen i danmark men vi mener stadig at der skal ske en grundig afklaring det er meget store indgreb der udføres

kan vi ikke støtte den del af forslaget der handler

skal foretages psykiatrisk udredning eller diagnosticering så kan

det her skal ende og derfor vil jeg da egentlig bare sige at jeg glæder mig til at vi kommer frem til udvalgsarbejdet måske kan i fællesskab lave

i det radikale venstre faktisk er fuldstændig enige i

det substansen peger frem mod i det her beslutningsforslag vi synes også det er urimeligt og at det kan virke stigmatiserende at transkønnede optræder på listen over psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser men de sidste to er jo også vigtige

der deler underkategorierne i dels dem som har psykiske lidelser dels dem der har adfærdsmæssige forstyrrelser

er det jo sådan som grundtvig sagde at sproget skaber det det nævner og derfor kan vi sagtens sætte os ind i og forstå at det er krænkende for transpersoner at blive opfattet som nogen med adfærdsmæssige forstyrrelser også fordi den sprogbrug jo dybest set legitimerer at andre kan opfatte dem som sådan derfor har regeringen jo også allerede sat gang i en vifte af initiativer der skal ændre på

det er der allerede redegjort for men jo også for en lang række andre væsentlige aspekter for transkønnede herunder at det bliver muligt at skifte juridisk køn uden at skifte fysisk køn at der er et blik på de behandlingsmæssige ting der foregår hvor der også har været en del kritik og så som sagt sprogbrug og klassifikation

men hvis vi nu dybest set er enige

beslutningsforslaget og det som det peger frem imod hvorfor kan vi så ikke bare støtte det

fra det radikale venstres side synes at det er væsentligt at der finder en udredning sted før man foretager operationer eller giver medicin eller andet i sundhedsvæsenet og det gælder uanset hvad baggrunden er der skal være en eller anden form for udredning nogle gange skal den være fysisk nogle gange skal den være psykisk nogle gange skal den være

en kode for hvordan det foregår eller hvordan

retssikkerhed man skal jo også kunne føre tilbage hvad

behov for at klage eller andre forhold som gør at det er væsentligt derudover

til hele tiden at videreudvikle vores sundhedssystem til at forske og til at udvikle og der har danmark jo en sammenhæng med resten af verden så hvis danmark på det her punkt

vi jo ikke længere kunne bidrage

internationale studier international forskning hvor man vil lave træk på de her koder

ikke sikker på er i de transkønnedes interesse tværtimod tror jeg at det er i interesse at der også ligger data på

fortsat følger regeringens spor som er at

arbejder på parallelt at ændre sprogbrugen og klassifikationen

whos system og i det danske system endelig vil jeg sige at det

alle må respektere at der også er andre hensyn end ens egne det gælder jo også de transkønnede jeg er

det her jeg synes der er foregået og foregår diskriminerende ting i den måde man omtaler gruppen på og en del af det de oplever særlig med problemerne med at få lov til at skifte køn juridisk

det er ikke ensbetydende med at de transkønnede er de eneste vi skal tage hensyn til vi skal også tage hensyn til at vi har et system vi hele tiden kan videreudvikle og hvor vi derfor heller ikke

transkønnedes rette navn er ikke at de lider af en adfærdsmæssig forstyrrelse men hvis man er transkønnet og gerne vil have skiftet køn fysisk

har man behov for at gennemgå en operation og den handler ikke kun om at man tilfældigvis er født med for meget hår

det er den enkelte person selv som kan afgøre hvad vedkommendes kønsidentitet er eller om det skal være eksperter der skal afgøre det på vegne

måske er psykisk syge og opfatter at de er noget andet end det de egentlig er og hvor den operation som en egentlig kønsskifteoperation er

det er rimeligt at der foregår en række samtaler eller andet jeg synes at det vi har behov for her er at den enkelte person bliver mødt der hvor den enkelte person er

faglig vurdering om der er behov for en psykisk udredning eller om der ikke er eller om der kun er

tale om en fysisk udredning hvis det er det der er behov for men en eller anden udredning skal der være

udgangspunktet selvfølgelig må være at man må respektere hvad personen selv siger men jeg tror også at det er kendt for alle at der også findes mennesker i vores samfund som kan være psykisk syge og tro at de er alt muligt ikke bare et andet køn men et træ eller et dyr eller hvad ved jeg

er jo ikke sådan at man kan spadsere ind i sundhedsvæsenet og bede om en operation til hvad som helst på ens eget grundlag det gælder jo heller ikke alt mulig andet man kan jo ikke sige at jeg har ondt i hjertet og jeg have en hjerteoperation sådan foregår det jo ikke og det synes

en stor del af den er en årelang udredning om om du nu er det køn du giver udtryk for at være hvordan klæder du dig hvilket undertøj har nu på hvordan tisser du

findes nogen evidens for den type udredning man

er den enkelte selv der kan vurdere hvilken kønsidentitet man har eller om det skal være nogle eksperter der vurderer

psykoser det er én sag det er klart at dem skal man kunne sortere fra

i alle de andre tilfælde

og kender til problemstillingen herunder de problemstillinger der

at se på jeg synes bare ikke at det at man kan sige at det

en latterlig ting at folk bliver spurgt om om de sidder eller står op når de

det samme som at sige at enhver person uanset om man er transkønnet eller ej kan spadsere ind i sundhedsvæsenet og sige jeg ønsker den og den operation fordi jeg føler mig sådan og sådan det synes jeg ikke er rimeligt derfor synes jeg at det der må være kravet er at der selvfølgelig foregår en eller anden udredning

at respektere netop folks egen opfattelse en del af de artikler som var vedlagt høringsforslaget det vil de andre ordførere vide handler jo om hvordan transkønnede personer oplever at de må lyve for at få adgang til en operation

det er selvsagt heller ikke hensigtsmæssigt så udgangspunktet er den enkeltes opfattelse

medicinudskrivning eller andet i vores sundhedssystem

vi kan være så enige om om et emne som er så vigtigt synes jeg faktisk det er rigtig rigtig godt

også tid til at gå foran og bekæmpe synliggørelsen af de transseksuelle de fleste befinder sig i kategorien hunkøn eller hankøn uden at skænke det en tanke men en mindre gruppe mennesker fødes ikke med en krop

de er transkønnede de findes i alle samfundslag men de har det tilfælles at det officielle danmark betragter dem

transseksualitet står i dag på

whos liste over psykiske sygdomme med udgangspunkt i den liste betragtes de også i danmark som psykisk syge i dag skal transseksuelle have en psykiatrisk diagnose gennem en lang psykiatrisk udredning før de måske kan få tilladelse til en kønsskifteoperation der igen giver adgang til at ændre cpr nummeret rigtig mange transkønnede vi har talt med føler at det er nedværdigende og stigmatiserende at skulle igennem et forløb som skal diagnosticere

blonder hvis de gerne vil være kvinde alle de her spørgsmål

som den de føler de er men desværre er det ikke nemt at afvige fra traditionsbundne normer for tredive år siden

i dag betragter vi heldigvis hverken bøsser eller lesbiske som syge men blot som borgere med anden seksuel orientering end flertallet det er på tide med en ny principiel diskussion af hvordan vi skal behandle folk med anderledes kønsidentitet i en række andre lande er debatten allerede i gang nogle er længere fremme end andre i frankrig har man allerede fjernet transseksuel som psykiatrisk diagnose og tyskland og sverige

skal steriliseres før personen må skifte køn danmark skal gå foran for at anerkende de transseksuelle ligesom vi gik foran med de homoseksuelles rettigheder tilbage i nitten

vi skal turde at gøre op med de kulturbestemte fordomme og acceptere at det

danmark skal gå foran for at anerkende de transseksuelle ligesom vi gik foran med de homoseksuelles rettigheder i

altid er væsentligt at vi forbedrer kvaliteten af udredning og

kigger på længden og de metoder der bliver brugt det synes jeg er enormt væsentligt da jeg var ude

sexologisk klinik må jeg ærligt indrømme at

ret chokerende oplevelse at se hvordan

her mennesker går igennem et system

en sexologisk klinik og derfor glæder det mig at sundhedsministeren går ind i det her for at kigge på hvordan

her i folketinget hvor hele regeringens nedsatte udvalg der skal kigge på det her

er for løsningsmuligheder der

så håber jeg at vi i fællesskab kan være med til at

et rigtig godt udvalgsarbejde der gør at vi kan være enige om

og og en vigtig debat der er

så stemmer nej jeg har hørt nogle svar fra nogle af de andre

nogle små forbehold rundtomkring men det

jeg faktisk tror at ordføreren mener og det er noget der optager os alle sammen så har et udvalgsarbejde hvor vi kan være enige om

kigge på hvordan vi skal arbejde videre

er vi kan være enige om at vi på den måde ligesom kan arbejde videre

øvrigt står står det faktisk allerede i

måde og så håber jeg da at vi kan skrive historie

forhold til at fjerne homoseksualitet fra den samme liste

så mon ikke at vi hvis vi slutter

høre ordføreren om man er villig til at gå foran who

for at det sprog vi bruger den måde vi placerer folk

med til at stigmatisere og marginalisere samtidig med

at kunne ændre ting jeg synes ikke

andet danmark var et foregangsland i forhold til homoseksualitet noget som vi er utrolig stolte af alle sammen dag

når vi skal kæmpe for at transseksuelle kan blive ligebehandlet som alle andre borgere så jeg kan slet ikke se at er en modsætning

vi i fællesskab ligesom kan arbejde videre med

svært at finde ud af hvad der egentlig skiller os ad så hvis man fokuserer på det der samler os nemlig at vi er enige om at folks kønsidentitet ikke er en

at vi gerne vil ændre hvordan den bliver beskrevet

rigtig positive over for enhedslistens beslutningsforslag

jeg blev en lille smule forvirret under den her debat for det blev lidt sværere at gennemskue hvad det egentlig er der skiller os ad men som jeg kan forstå så handler det altså om

der skal være en automatisk udredning hvis man skal have foretaget en kønsskifteoperation jeg tror nok man må sige at den udredning der finder sted nok kan gøres på en lidt mere hensigtsmæssig måde og når man ligesom sætter sig ind i hvordan den foregår kan man godt forstå at den måske kan virke

forstyrrende for dem der er helt sikre på

det forkerte køn men når jeg alligevel mener at det nok er ret fornuftigt at der finder en eller

er det jo fordi hvis man går ind og ser på de spørgsmål der er stillet i forbindelse med det her beslutningsforslag

region hovedstadens sexologiske klinik faktisk oplyser at der er forskellige former for fortrydelse når folk

fået foretaget den her operation

er enkelte tilfælde det er godt nok ikke mange men der er enkelte tilfælde hvor folk

at de har fået lavet en kønsskifteoperation det fortæller i hvert fald mig at det nok er meget fornuftigt at der er en eller

form for udredning at den så skal være skruet sammen på en anden måde end i dag tror jeg godt at vi alle sammen kan blive enige om

trods alt alligevel ikke så lang tid siden

som et af de første lande i verden homoseksualitet fra listen over psykiske sygdomme

at man dengang opfattede seksuel orientering som en sygdom

det forekommer mig at det var meget meget sent så var vi dengang et foregangsland

et who som senere fjernede homoseksualitet fra diagnoselisten det var så sent som i nitten

alle muligheder for på samme måde at skrive historie som man gjorde dengang i nitten en og firs

psykiatriske lidelser fra det danske diagnosesystem

placerer sundhedsstyrelsen transpersoner i kategorien kønsidentitetsforstyrrelser i kapitlet om

vi foreslår ganske enkelt at danmark går foran

fjerner diagnosen fra vores eget system og det er klart som sfs

ordfører sagde at det udelukker ikke at man samtidig arbejder videre

det internationale spor med at få den samme forandring i

klassifikationssystem det er vores holdning at en persons kønsidentitet

det krav bakkes i øvrigt op af amnesty international og lgbt danmark og en lang række andre organisationer som i flere år har forsøgt

psykiske sygdomme er opført

det er blandt andet argentina hvor man helt har valgt at fjerne

diagnosen og det er frankrig hvor man har valgt at flytte diagnosen så begge muligheder er til stede jeg mener at vi sammen med dem kunne sende et meget kraftigt signal til resten af det internationale samfund

men som det de er nemlig mennesker som har en anden kønsidentitet

den dag de blev født nogle vil måske spørge sig selv om det

er folketingets opgave at fastlægge diagnosekoder det er normalt

noget som sundhedsstyrelsen tager sig af

jeg sige at det selvfølgelig ikke skal være normalen at vi her i folketinget går så meget i dybden

det er naturligt at vi følger de internationale diagnosekoder på det område

er det fordi vi mener der er tale om en ganske ganske

amnesty international siger at der er tale om diskrimination

altså ikke tale om administration men om politik og derfor er det relevant at folketinget forholder sig til det

er at det skal være obligatorisk at foretage en psykiatrisk udredning

transperson søger behandling og så også hermed som vi har talt om her i debatten i dag en egentlig diagnosticering af om man nu er transkønnet det står imidlertid i modsætning til det som både sundhedsministeren har svaret på flere spørgsmål og det som en lang række internationale aktører siger nemlig at det udelukkende er

som kan afgøre hvad vedkommendes kønsidentitet er og hvordan man ønsker at forholde sig til sit biologiske køn vi mener derfor at det er vigtigt at man sikrer at transpersoner frit kan reflektere og træffe beslutninger om hvad de ønsker der skal ske med deres krop et udredningsforløb bør i stedet for som i dag hvor det går ud på at kontrollere om man nu også har det rigtige køn på den rigtige måde basere sig på rådgivning om hvad operationer betyder hvad hormonel behandling betyder og det bør basere sig på en mulighed for refleksion hvor man også kan stille spørgsmål og få lov til at være i tvivl så er det selvfølgelig klart og det er også henvendt til liberal alliances ordfører at før enhver egentlig behandling altså før en kirurgisk behandling eller før en hormonel behandling

altid være en udredning hvor man kigger på det konkrete tiltag der skal være og hvordan

skal ske er der nogle indikationer der taler imod og så videre

det følger derfor af vores forslag at man ikke automatisk skal foretage en psykiatrisk udredning eller diagnosticere transkønnethed som en betingelse for at man

det ligger sådan i forlængelse af det som jeg synes jeg har hørt flere sige nemlig at der selvfølgelig kan være tilfælde hvor der er en faglig indikation for at foretage en psykiatrisk vurdering

også henvise til at europarådets menneskerettighedskommissær thomas hammarberg udtalte i to tusind og ni at der hverken ud fra et menneskeretligt eller et sundhedsfagligt perspektiv er nogen nødvendighed i at give de transkønnede en psykiatrisk diagnose før man giver

i dag kategoriserer det som en psykisk sygdom at mange af deres medlemmer faktisk oplever at få trukket en psykiatrisk diagnose ned over hovedet fordi man så siger at så er der en indikation det kan man læse uddybet

i deres høringssvar det er meget meget interessant og tankevækkende en anden indvending som vi hører fra for eksempel sundhedsstyrelsens

kunne kode den behandling man laver for at transkønnethed kan optræde i sundhedsvæsenets systemer som lgbt danmark

kan man jo sådan set sagtens bruge de koder der allerede eksisterer i dag i vores diagnosesystem for for eksempel hormonelle forstyrrelser for uønsket brystvækst uønsket skægvækst det ville følge fint af at det for transkønnede personer opleves som om deres biologiske køn ikke er i overensstemmelse med deres oplevede køn så er det rigtigt at så betragter man det som en fysisk lidelse det er også sådan jeg hører mange transpersoner opfatter det selv

at at vi fra enhedslistens side er meget meget glade for at regeringen har igangsat et arbejde som skal se på reglerne for juridisk kønsskifte det var formentlig aldrig sket under en borgerlig regering som gang på gang stemte de beslutningsforslag

vi synes nogle gange det går lidt langsomt men

vi anerkender at regeringen er stærkt optaget af at forbedre transpersoners vilkår som jeg har sagt i debatten her

er det ikke en del af det kommissorie at man skal kigge på diagnosticering og behandling og derfor mener vi at det her beslutningsforslag er et supplement til den arbejdsgruppe på et meget centralt område for de transkønnede og jeg håber derfor at vi i udvalgsarbejdet kan nå til en enighed og forhåbentlig træffe en beslutning som jeg

betragte som historisk og som et meget meget vigtigt signal til

og at man derudover lagde et pres for også at få det ændret internationalt det skete så temmelig mange år efter

radikale venstre synes vi kan været stolte af og

var helt rigtigt at tage men mit spørgsmål går på om ordføreren ikke vil være enig med mig i at der alligevel er

leve med sin seksualitet og derfor var det spørgsmål alene

er tale om i dag nemlig transseksualitet

men at af de transkønnede er

der findes transkønnede som ikke ønsker en operation men der findes også en stor gruppe som ønsker en operation

er en anden situation i forhold til sundhedsvæsenet i forhold til hvordan vi skal håndtere det i forhold til hvordan vi også kan lære af

i sundhedsvæsenet hvor nogle ting jo er

som vi også måler og vejer og laver klassifikationer på er

en sygdom som sådan men noget vi følger tæt af alle mulige andre gode

og transpersoner historisk set har oplevet

sygeliggjort og diskrimineret meget voldsomt og derfor synes

tage opråbet fra transpersonerne alvorligt når de opfatter det som en voldsom diskrimination at de er opført på listen over psykiske lidelser

møder transpersoner og det gør de ikke på samme måde med homoseksuelle

homoseksuelle det er rigtigt

med de gravide som vi også møder i vores sundhedsvæsen graviditet er jo ikke opført på listen over psykiske sygdomme som ordføreren rigtigt siger

er inden for det psykiatriske diagnosesystem at transkønnethed hører hjemme det kunne være et andet sted hvis vi vil fastholde at der skal være en diagnose der hedder det jeg vil alligevel også godt rejse et spørgsmål omkring det om man kan diagnosticere transkønnethed det er jo temmelig let at diagnosticere en graviditet

vi i praksis fordi der er et krav om en diagnose

og dermed også får en diskriminerende praksis så

som jeg forstår ordføreren både i ordførertalen og i de bemærkninger der har været mener ordføreren at

at og ønsker en operation så skal det hvis vedkommende ellers fremstår fornuftig og alt muligt andet kunne ske bare på det

en psykiatrisk udredning hvilken indikation skulle det være

er indikationen jo være at det for

form for psykologisk samtale med vedkommende for at finde ud af

identitet og livsopfattelse som gør at man er der hvor man ønsker en operation er det muligt

en kønsskifteoperation uden at have nogen

af at kønsidentiteten ikke stemmer overens med det biologiske køn er et forløb det som vi ikke mener der skal være er en psykiatrisk udredning men der kan sagtens være psykologsamtaler god rådgivning mulighed for perioder hvor man reflekterer inden man går i gang med et behandlingsforløb

jo være at man opfatter personen for eksempel som psykotisk eller usammenhængende det kan være er nogle der vil opfatte det automatisk som psykotisk at man ønsker at være et andet køn end det man er født som det gør jeg ikke men det kan være at man

i vores sundhedsvæsen for når man kommer på ortopædkirurgisk afdeling at hvis

kan man tage en psykiatrisk udredning ind over for at sikre sig at

set synes er væsentlig og også rigtig glad for at enhedslisten anerkender

over for at enhedslisten tager spørgsmålet op

at

og så vil jeg gerne spørge enhedslisten er det noget som enhedslisten vil arbejde for at vi får den

skal være en psykiatrisk udredning tanken ligger jo

forhandlingen er åbnet fødevareministeren

i eu indføres et totalt stop for brugen af bisfenol a

og metalskruelåg og det bruges også i proces og transportudstyr

ved meget lave doser de såkaldte lavdosiseffekter

danmark indførte som et af de første lande et forbud mod bisfenol

a i fødevarekontaktmaterialer til børn under tre år

tudekopper og dele af emballage som for eksempel skruelåg til babymos

på eu plan i sutteflasker og flere eu lande har fulgt det danske eksempel og har nu nationale forbud mod bisfenol i fødevarekontaktmaterialer til børn under tre år i det fremsatte

enhedslisten at regeringen skal arbejde for at der i eu indføres et totalt forbud mod brugen af bisfenol a i fødevarekontaktmaterialer

salg af fødevarekontaktmaterialer

foreslår samtidig at regeringen sideløbende med arbejdet om at få stoffet forbudt i eu også indfører et nationalt forbud mod bisfenol a i alle fødevarekontaktmaterialer med ikrafttræden i to tusind og femten derudover foreslås det frem til to tusind og femten at have et mærkningskrav som advarer gravide ammende og børn mod at indtage fødevarer fra emballage indeholdende bisfenol a

sammenhæng nævne at frankrig har vedtaget et totalforbud i to tusind og femten i det franske forbud indgår at mulighederne for sundhedsmæssigt acceptable alternativer til bisfenol a skal afklares inden forbuddet træder i kraft de har altså sådan set lavet det vi kunne kalde en kattelem i deres beslutning

jeg vil fast at jeg tager de sundhedsmæssige vurderinger som er udarbejdet for bisfenol a meget alvorligt den seneste europæiske risikovurdering er lavet af det franske nationale fødevaresikkerhedsagentur

set på den franske vurdering og selv om de ikke umiddelbart fuldt ud kan støtte konklusionen i anses risikovurderingen

har de oplyst at deres helhedsvurdering af studierne rent faktisk giver anledning til en væsentlig usikkerhed om effekterne af bisfenol a ved lave doser dtu fødevareinstituttet anbefaler derfor at man overvejer en lavere værdi for det acceptable daglige indtag af bisfenol a

derudover er eus fødevaresikkerhedsautoritet efsa også ved at foretage en helhedsvurdering af de tilgængelige studier det endelige resultat af det arbejde ventes at komme til november

ændret regulering af bisfenol a i fødevarer

fuldt overblik over grundlaget herfor samt konsekvenserne

vi har brug for at vide at der er sikre alternativer

for eksempel være problemer med at erstatte bisfenol a i emballage til sure produkter som for eksempel dåser til cola i forhold til produkter rettet mod børn under tre år har det været muligt at finde alternativer til bisfenol a baseret lak

skruelåg til babymos på glas fordi den slags fødevarer er ph neutrale eller kun svagt sure og dermed har finde et alternativ et totalforbud

mod bisfenol a inden for en kort årrække årrække som foreslået af enhedslisten må efter vores første vurderinger forventes at få

at være tilstrækkeligt brugbare alternativer til bisfenol a i hvert fald ikke i emballage til alle typer fødevarer

ifølge fødevareindustrien de facto gøre det umuligt at producere og sælge visse typer emballerede fødevarer og drikkevarer i danmark

vil det jo betyde at fødevareindustrien mister produktion og salg af mad og drikkevarer i emballage der

uden et gennemarbejdet beslutningsgrundlag risikerer en traktatkrænkelsessag

at forbrugerne er trygge ved de produkter de køber derfor vil regeringen tage initiativ til at der bliver udarbejdet grundige analyser af de sundhedsmæssige erhvervsøkonomiske og juridiske konsekvenser ved en ændret regulering af bisfenol a i fødevarer og fødevarekontaktmaterialer regeringen

i vores løbende dialog med erhvervet drøfte muligheder for udvikling og afprøvning af alternativer til bisfenol a

afdækket det videnskabelige grundlag

på den baggrund og på det tidspunkt vil regeringen

stilling til en eventuel ændret regulering af bisfenol a vi vil selvfølgelig parallelt med det arbejde søge at påvirke arbejdet i eu i forhold til at styrke

den fælles regulering af bisfenol a der kan jo også komme nye informationer frem når efsa fremlægger sin vurdering hvis jeg skal opsummere

vil regeringen tage initiativ til en grundig videnskabelig afdækning vi vil drøfte alternativer til bisfenol a med erhvervet og vi vil fortsat arbejde med at fremme fælles løsninger i eu omkring reguleringen af bisfenol a

at den konklusion meget gerne må opfattes som et meget kraftigt vink med en vognstang til erhvervet om at de lige så godt kan gå i tænkeboks for at finde alternativer til bisfenol a

at det her spørgsmål regeringen tager meget alvorligt og at man

ikke skal læne sig tilbage i stolen og tro at det her går over

men jeg vil godt stille et enkelt spørgsmål til ministeren når det nu er sådan

har dokumenteret at hvis drægtige rotter indtager

giver det effekt hos deres unger

til bekymring i forhold til gravide synes ministeren derfor ikke at det må være rimelig hurtigt at sikre at gravide faktisk havde mulighed for ved hjælp af en ordentlig mærkning at se om de produkter de køber bliver emballeret

er jo at da vi i sin tid fik gennemført forbuddet mod

set på baggrund af en undersøgelse der dokumenterede at der var problemer

fik nogle meget negative konsekvenser

usikkerhed om effekterne af bisfenol a ved lave doser og det er jo det vi taler

indgreb mod bisfenol a har forbrugerne

i købet med en mærkning om at det anbefales at gravide ikke bruger de her produkter

erhvervsøkonomiske konsekvenser for for fødevareindustrien så man reelt bare taler om at

anden måde skal have godkendt i eu

var det jo dansk folkeparti der stillede nogle ændringsforslag der gjorde at vi i dag står med det her gode forbud i danmark

tre årige og det lykkedes jo også for regeringen at få det kørt igennem i eu så man også fik et forbud i eu så

spørge ministeren hvor meget vil ministeren nu lægge kræfter i at vi arbejder videre med at finde ud af hvordan vi kan få udfaset det her produkt

der er rigtig mange der er enige at vi altså skal have udfaset på en fornuftig

og hurtig måde nu sagde ministeren at det her arbejde

hvor hurtigt vil vi få resultater

kan man faktisk gøre noget andet i stedet for

at at

af de erhvervsøkonomiske konsekvenser viser noget meget voldsomt og det er vi naturligvis nødt til at tage alvorligt

med økonomisk krise og arbejdsløshed jeg kan ikke vide præcis hvor lang tid

jo have efsas undersøgelse med

og vi skal have en ordentlig videnskabelig afdækning af det her så det kan jo godt tage noget tid men men det ændrer ikke ved at jeg vil gøre hvad jeg kan for at det her går så hurtigt

efsa der var man altså mere klar til at være kritisk i danmark end man var i eu jeg kunne også forstå

hvis vi nu gør noget så eu bliver sure på os

dtu kan sige til at os

skal vi bruge forsigtighedsprincippet skal vi bruge forsigtighedsprincippet eksempelvis i fede produkter det er jo sådan

er ministeren har ministeren så meget mod

hvis vi nu får sat det her arbejde i gang i danmark og det viser sig at

dtu kommer frem til nogle anbefalinger som går ud over hvad efsa siger

træffe de beslutninger der skal til også ud fra et

og det vil vi jo selvfølgelig kunne igen men det skal jo helst være en sag der holder og det er

alle informationer på plads så

fru jane heitmann der er ordfører for venstre men det er

gælder et fornuftigt og tydeligt defineret varesortiment det gælder eksempelvis sutteflasker tudekopper og glas med børnemad hvis vi laver et altomfattende forbud nu vil det betyde at der vil skulle laves en omfattende omrokering i produktionen af et utal af fødevarer og emballager et sådant forbud vil nemlig gælde alle typer af fødevarer på dåser og glas ligeledes vil det også gælde alle vandbeholdere fødevarebeholdere og meget mere det vil alt sammen ske uden præcis videnskabelig dokumentation for at forbrugerbeskyttelsen så vil øges det vil have uforholdsmæssigt store konsekvenser for alle led i fødevareindustrien og for forbrugernes

fødevarer det er helt oplagt

forbrugerne trygt kan købe ind blandt varerne i i supermarkedet derfor skal der sættes ind med et forbud når det viser sig at et bestemt stof har skadelige effekter

skal gøres proportionalt med den usikkerhed

a nøje og hvis eller når der kommer ny forskningsbaseret viden der giver anledning til at udvide beskyttelsesforanstaltningerne skal vi tage et nyt kig på forbuddet og justere

afklaring på om der er effekter

lavere doseringer af bisfenol

europæiske fødevaresikkerhedsautoritet efsa er undervejs med en ny vurdering af bisfenol a som afleveres i løbet af to tusind og tretten i tyskland vurderer man herudover stoffet i henhold til kemikalielovgivningen også denne vurdering forventes at foreligge her i to tusind og tretten miljøstyrelsen kom i marts med en strategi for risikohåndtering af bisfenol a i danmark

men at man afventer med at tage stilling til om der er behov for yderligere tiltag til de omtalte vurderinger foreligger venstre støtter miljøstyrelsens forslag til en strategi for risikohåndtering

for nuværende jeg skal også hilse fra

han mener at der er nogen reel tvivl om at bisfenol a

der er nogen reel tvivl om at det at der er bisfenol a i materialer som der opbevares fødevarer i betyder at mennesker indtager bisfenol a

ikke enig med mig i at hvis vi ved

skal de udfases også selv om det giver

følge det præcist jeg har også markeret at når vi så har præcis veldokumenteret

afveje indsatsen i forhold til de risici der ligger i det sådan at vi også fortsat

få samfundet og området til at fungere så skal vi handle præcist på det men vi skal have fast grund under fødderne for at kunne være præcis i styringen

huske en tidligere fødevareminister fra venstre der

erling bonnesen siger er at venstre er indstillet på at deltage konstruktivt i det udvalgsarbejde der nu skal foregå med henblik på at sikre hvis vi kan blive enige om at der er behov for

en mærkningsordning eller andre tiltag at vi så kan gennemføre dem og at vi kan gennemføre dem

regning og vurdering

det her meget opmærksomt naturligvis deltager vi også i arbejdet i fødevareudvalget i den her sag det ligger

allerede har markeret jeg markerer bare at vi

så også lige præcis skal have de her forskningsbaserede resultater og undersøgelser viden helt på plads så vi har fast grund under fødderne så vi ikke bare kommer til at lave et

på området som vi skal håndtere vi skal bare håndtere dem professionelt og præcist sådan at det ikke bare bliver man kan sige et generelt forbud som skaber uforholdsmæssig store problemer

at matche de dokumenterede problemer

og jeg vil gerne udtrykke stor anerkendelse for beslutningsforslaget det er hævet over enhver tvivl at vi som samfund skal være på stikkerne når det gælder om at sikre befolkningen mod mulige risici fra stoffer

i berøring med vore fødevarer

skal til gengæld også være realistiske i vurderingen af de konsekvenser af mulige alternativer

eventuelle indgreb på et oplyst grundlag derfor hilser jeg med glæde

sætte et udredningsarbejde i gang som kan være med til yderligere at få oplyst det grundlag som vi

sikre befolkningen mod uhensigtsmæssige virkninger af bisfenol a danmark har jo som bekendt

som hedder seks hundrede mikrogram per

nogen fødevarer der kommer i nærheden af denne grænseværdi selv sodavand er nede på nul

mikrogram per liter

hvor bisfenol a kan komme i berøring med små børn der jo er de mest sårbare forbuddet omfatter som nævnt sutteflasker og emballage med

der indeholder bisfenol a men vi anerkender at der er fremkommet oplysninger der tyder på at selv meget små koncentrationer af bisfenol a kan have en vidtrækkende helbredspåvirkning specielt vil jeg gerne udtrykke at

skal vi være særlig opmærksomme i øjeblikket er det sådan at man ikke umiddelbart kan erstatte bisfenol a og hvis man gør det her og nu ja så er der en risiko for at det bliver erstattet af andre stoffer som kan påvirke vores miljø og vores helbred på en måde som i dag ikke er belyst

eller bruges i mange andre forbindelser blandt andet

forslagsstillernes opmærksomhed på risici ved anvendelse af visse stoffer men et her og nu forbud vil imidlertid være at gå for langt det vil give risiko for at fødevarer

ikke behandles på en måde der sikrer mod fordærves eller at vi får nogle erstatninger af bisfenol a som vi ikke kender rækkevidden af vi deltager gerne i drøftelser der bedre kan sikre mod risici fra bisfenol a og som fremmer indførelsen af bedre løsninger ved at bruge andre og mindre

produkter vi vil støtte arbejdet i at få indført eu retningslinjer på det her område idet vi synes

konkurrencegrundlag som også skal komme forbrugerne til

forslag om et forbud mod bisfenol a

sådan set glade for at se det her forslag igen

i to tusind og ni var det de ændringsforslag fra dansk folkeparti der gjorde at vi står med det forbud

vi har i dag i danmark og som har gjort at man også har et forbud i eu og at flere lande også har

det der så kan undre lidt

at ministeren er heroppe og egentlig taler ret pænt om det

konstruktiv tilgang til det jeg husker at sidste gang vi havde det

kan man jo arbejde på forskellige måder

set også ministeren ville og derfor vil jeg egentlig foreslå at vi

godt sammen og bredt sammen om at få lavet en

vi også har fat i den anden ende og så vi får en beretning

hvor langt vi så er kommet

i dansk folkeparti gerne arbejde meget konstruktivt fremadrettet med det her beslutningsforslag og håber på at

en beretning kunne blive det som vi kunne ende med så vi kan holde fast i den ene ende så regeringen arbejder

rené christensen ikke er enig med mig i at det der var muligheden tidligere var

socialdemokraterne og sf og det radikale venstre kunne man altid regne med i de her sager dengang de ikke var regeringspartier

man så også kunne regne med dansk folkeparti var der jo et flertal desværre kan man jo ikke regne med venstre og det konservative folkeparti så sådan et egentligt alternativt flertal til regeringen har vi jo ikke men når det er sagt så kan jeg forsikre herre rené christensen for at vi selvfølgelig forfølger sagen og jeg synes

der er enige om at der skal ske noget på det her område

rejse den her meget vigtige debat jeg deler bekymringen over at så mange danskere har svært ved at få børn og som politikere har vi jo et ansvar for at sikre at det vi spiser det vi smører på vores hud og det vi i det hele taget rører ved ikke er hormonforstyrrende

er en mistanke om at bisfenol a kan have hormonforstyrrende effekter og give problemer med indlæringsevnen derfor har vi jo også i danmark indført et forbud mod bisfenol a i fødevarekontaktmaterialer rettet mod nul tre årige med forslaget i dag vil enhedslisten så gøre det helt forbudt jeg kan godt forstå enhedslistens intention

for nogle fødevaretyper

det gælder typisk de ph neutrale eller de svagt sure produkter men for andre fødevaretyper findes der i dag ikke nogen sikre gennemtestede erstatninger og det er typisk meget sure produkter eller produkter i store dåser af tin så

ikke bare bruge den løsning vi kender fra babymad til colaer eller til dåsetomater derfor har vi jo en fælles opgave i forhold at vi får udviklet nogle alternativer og får afprøvet dem

vi er sikre på at alternativerne ikke er lige så slemme eller måske endda værre en bisfenol a så i radikale venstre er er vi godt tilfredse med at regeringen diskuterer mulighederne med erhvervet for

udvikle og afprøve alternativer til bisfenol a og vi vil gerne være med til at sørge for at der bliver udarbejdet grundige analyser af både de sundhedsmæssige de erhvervsøkonomiske og de juridiske konsekvenser ved at ændre reguleringen af bisfenol a i fødevarer og fødevarekontaktmaterialer og vi vil arbejde for at påvirke arbejdet i eu i forhold til en eventuel styrkelse af den fælles regulering af bisfenol a så i radikale venstre kan vi ikke støtte det her beslutningsforslag men vi vil meget gerne arbejde konstruktivt for et beslutningsgrundlag med henblik på at vurdere konsekvenserne af at udfase bisfenol a

det jo dejligt at få det her forslag fra enhedslisten som viser hvor vigtigt det er at vi har eu og gør ting

jeg vil bare spørge fru lotte rod om hun ikke er enig med mig i at hvis man skal sikre en hurtig reaktion fra erhvervslivets side på det her område så kunne der vel være to redskaber man godt kunne overveje at anvende det ene er en udfasningsplan

være en mærkningsordning som ligesom synliggør for folk at der altså er nogle produkter som ud over alt det andet

bisfenol a særlig af hensyn til gravide

ved at der er en særlig risiko også når indtaget

sagde at det her er et alvorligt vink med en vognstang

med med de risici der er

lige netop i år at folketinget holdt den første eksperthøring om hormonforstyrrende stoffer og siden da har vi i hvert fald

beskæftiget os med det og det gør vi så også i dag dag bisfenol a er så et stof som

man er rimelig sikker på er ganske problematisk også

det fører jo så til at det

skal selvfølgelig diskuteres og dokumenteres

lægger så meget vægt på eu sporet og jeg

været modstander af eu det er godt nok rigtig mange år siden og

det kan simpelt hen ende med at man indser at man er nødt til

også at få det vedtaget i eu derfor kan man jo godt nogle gange gå foran men det er jo netop for at det skal ses i sammenhæng

produkter jo gør at jeg synes det ville være fantastisk vigtigt at benytte

få præciseret noget om den substitution som jeg anser for det vigtigste her

sådan set substitution der er vigtigt der er to slags substitution hvis vi nu tager konservesdåsen

fede fødevarer som er det værste

jeg har slået op på google tror jeg

blev opfundet i atten hundrede og ni så

må vel sige at det er noget rigtig gammel teknologi vi har her som vi så har smurt noget på for at få til at virke lidt bedre det er helt utroligt at tænke på

er ikke i tvivl om at hvis der blev sat

ind på at udvikle alternative emballager

ikke bare tænkte på at man skulle smøre noget andet i

den tidsramme vi har jeg håber vi kan få en samlet politik på det her område og jeg synes egentlig at enhedslistens

dansk folkepartis ordfører sagde at vi får skrevet en samlet politik der handler om den danske indsats om

bisfenol a bpa som det også kaldes som anvendes til at fremstille diverse plastprodukter der bruges som emballage baggrunden er at de sidste fem og tyve år har vist at store koncentrationer af stoffet kan virke hormonforstyrrende i dyreforsøg dette er ikke i sig selv relevant

i fødevareindustrien er stærkt begrænset

a holdig vanddunk for at nå de nuværende grænseværdier som er fastsat efter et konservativt skøn baseret på den tilgængelige videnskab forslagsstillerne henviser blandt andet til

fødevareinstituttets vurdering dette virker misvisende

dtu fødevareinstituttet har vurderet de tilgængelige studier hvor bpa er rapporteret at kunne påvirke udviklingen af nervesystemet hos gnavere

som danner grundlag for efsas tdi på halvtreds mikrogramkg

alt i alt er det det dtu fødevareinstituttets vurdering at studiet ikke afklarer eller ændrer på usikkerheden ved bpa’s effekter på udviklingen af nervesystemet eller adfærden hos gnavere ved lav dosering med bpa dtu finder altså det stik modsatte af forslagsstillerne

samtidig er der generelt et problem med hvordan videnskabens sprogbrug oversættes til politisk sprogbrug rapporten som der henvises til fra center for the evaluation of

at der er evidens for some concern som de skriver i forhold til eksponering af fostre some concern betyder ikke en benhård sammenhæng men er tværtimod den mildeste risikovurdering det skal betragtes som at der anses for at være et behov for yderligere undersøgelser hverken mere eller mindre det

problem at der citeres fra en række enkeltstudier det er med studiet af bisfenol a som det er med

af så meget andet der findes studier der peger den ene vej og studier der peger den anden vej termen cherry picking bruges i videnskaberne om det at bruge studier der understøtter en sag uden at nævne studier der går imod den en sådan praksis er i modstrid med ønsket om at danne sig et reelt indtryk af et emne derfor bør beslutningstagerne så vidt muligt benytte metastudier og ekspertpaneler til at afklare effekter i stedet for at dykke ned i enkeltstudier som de færreste vil have en mulighed for at bedømme og sætte perspektiv i forhold til den resterende litteratur både eus videnskabelige fødevarekomité eus fødevaresikkerhedsautoritet

det nuværende niveau ikke udgør en risiko for befolkningen som helhed derfor virker forslaget mildest talt overilet liberal alliance vil stemme imod

men måske er blevet sådan lidt mere forsigtige i deres tilgang til spørgsmålet

er helt afgørende her

er der tale om at bisfenol a er et hormonforstyrrende stof som har alvorlige skadevirkninger og at bisfenol a optages af mennesker fra

endnu ikke er endegyldigt dokumenteret at bisfenol a i

som der er tale om er skadelige

man bare sige det er jo rigtig nok men pointen

bare den at når det for eksempel handler om gravide og konsekvenserne for fostre

der faktisk rigtig rigtig meget der tyder på at selv meget meget lave doser giver nogle alvorlige konsekvenser

den undersøgelse som jo i øvrigt

gav anledning til at vi i danmark mente at vi havde videnskabeligt belæg for at gennemføre et forbud

produkter der var målrettet nul tre årige allerede dengang sagde vi jo at vi syntes det var meget bemærkelsesværdigt at man kunne konstatere at det man med nogenlunde sikkerhed kunne sige

fostre hvis gravide indtog det her stof var det man sådan mest sikkert kunne konstatere også ved

lavt indtag så drog man den konklusion at når det var sådan for fostre var der også en øget risiko for små børn det er jo sådan set rimeligt og fornuftigt at nå frem til den konklusion men konklusionen må også være at der faktisk er en særlig opgave i

gravide det vil sige det kunne man godt klare ved en omfattende informationskampagne og

element i den løsning man laver også med den lille sidebemærkning at

med at et bestemt produkt indgår

vil andre mennesker nok tænke den tanke

så på den måde lægge et pres på producenterne og det synes jeg faktisk

en vigtig del af af løsningen jeg er også overbevist om at

vi i det videre arbejde

se på en udfasning et forbud mod bisfenol a det er jo muligt at man

nogle produkter ikke her og nu og umiddelbart kan pege på substitution

er enig med sfs ordfører i at der måske

en sådan lidt overdrevet konservatisme

at hvis man var i stand til at udvikle alternative produkter ville man måske nok skulle bruge nogle penge i starten

man komme til at stå rigtig godt i en konkurrencesituation

endnu et eksempel på den måde vi somme tider fører erhvervspolitik på her i landet hvor det vigtigste er ikke at pålægge erhvervslivet nogen som helst byrder

så lang tid som muligt kan blive tilbage i fortidens teknologi og tjene penge på

er måske slet ikke nogen hjælp og slet ikke

virksomheder i dag i danmark der siger

for eksempel miljøområdet stillede en række skrappe krav for det gjorde faktisk at de udviklede deres produkter og på den måde fik en førerposition på markedet

det her er vel i og for sig også et eksempel på det og det kunne måske også være den danske fødevareindustris tilgang til det her at man sagde her er en udfordring her problem der skal løses

set ingen grund til at gå og være de sidste der er med til at løse det vi kan lige så godt blive blandt de første

er er rigtig vigtigt det blev sagt

at der jo var et forbud i frankrig og nu må vi se hvad der sker i frankrig det er meget udbredt blandt danske eksperter

så ophæver de det nok når de opdager hvor dyrt og besværligt det er lad os nu vente og se det kan jo også være at der er forskellige dele af fødevareindustrien som har stor indflydelse i frankrig i forhold til i danmark og at

i hvert fald synes jeg at det er meget afgørende at vi får taget hul på

udtryk for en højere videnskab men de er dog udtryk for vil jeg sige at der blandt sagkundskaben på det her område er stor bekymring for

en fare og at der er ganske mange saglige seriøse forskningsresultater der peger i den

sige at det er efsa som er den ypperste sagkundskab

dem der altid har ret men så tror jeg at man også skal gøre sig

der jo med jævne mellemrum er en debat og en kritik af også efsas rolle også fordi der jo

videnskabelige verden ofte er et tæt sammenfald mellem personer

nogle tidspunkter arbejder i industrien og på andre tidspunkter arbejder andre steder

ser vi da fra enhedslistens side frem til et grundigt og seriøst udvalgsarbejde hvor vi kan få belyst alle de væsentlige problemstillinger der er taget op her jeg synes også at vi skal bruge den fornødne tid til at undersøge sagerne ordentligt og grundigt

intentioner eller noget ønske om at det her beslutningsforslag kommer til afstemning i den her samling selv om man godt kan være utålmodig så er det når man har nået min alder hvor man jo skal nå rigtig mange ting

også godt indtage det standpunkt fornuftigt at gøre tingene ordentligt og seriøst vil bare sige at selv hvis man vedtog vores beslutningsforslag

ville man jo bagefter skulle i gang med mange af de ting som ministeren refererer til

om et forbud på det her område det var så mens det var skiftende venstreministre der var fødevareministre gik der

par år fra vi fik beslutningsforslaget vedtaget til det blev gennemført så det siger noget om at

for at komme i en fornuftig dialog med regeringen

mødefriheden jo på et eller anden sænker sig over folketinget hvor vi jo ikke holder ferie

at se hvor langt vi kan komme og gerne slutte af med en beretning der for så vidt både forholder sig til bisfenol a problemstillingen og også gerne bredere til nogle andre problemstillinger på de hormonforstyrrende stoffers område

bare til sidst sige at det der gør mig en lille smule betænkelig sådan principielt og generelt

at vi risikerer at de stoffer der kommer i stedet for er lige så farlige eller farligere

der gjorde at nye farlige kemikalier ikke blev godkendt til produkter men kendsgerningen er vel at sådan er det ikke måske mest fordi det system man har etableret endnu ikke fungerer men det siger noget om at vi har et dårlig fungerende godkendelsessystem af kemikalier hvis det er sådan at vi ikke kan udfase nogle kemikalier fordi vi er bange for at de bliver erstattet af noget der er værre fordi vi burde jo sikre i godkendelsesprocessen at det aldrig ville ske

der ville føre til et umiddelbart stop for

det måske godt give nogle negative konsekvenser også i form af vælgermæssige reaktioner det skal imidlertid synes jeg ikke føre til at vi ikke sørger for at få fjernet farlige hormonforstyrrende stoffer fra vores fødevareemballage så hurtigt som det

særlig i tilfælde hvor man kan påvise at der er en risiko hvis gravide indtager det som kan ramme fosteret og dermed både ufødte og efterfølgende fødte børn det synes jeg vi har en pligt til at gribe ind over for

glad for at der er så rimelig bred opbakning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

dyreværnspoliti jeg vil sige at jeg er

forslagsstillerne i

og det er vigtigt at der skrides effektivt ind i situationer hvor dyr behandles uforsvarligt derfor kan jeg sådan set slå fast og det vil jeg gerne at regeringen fuldt ud kan støtte intentionerne og målet med forslaget

forslagsstillerne mener at løsningen er at oprette et dyreværnspoliti der udelukkende tager sig af sager som vedrører overtrædelser af dyreværnslovgivningen der bliver henvist til en ordning i stockholm hvor man har et forsøg og ifølge det oplyste er formålet med enheden i stockholm at forebygge dyremishandling styrke retshåndhævelsen og at skabe en mere sikker håndtering af sager om overgreb mod dyr

jeg er sådan set enig med forslagsstillerne i at overtrædelser af dyreværnslovgivningen i nogle tilfælde kan være vanskelige at vurdere

kræver sagerne særlig ekspertise hos det politipersonale der modtager og efterforsker sagerne

de anklagere der fører sagerne ved domstolene efter min opfattelse er løsningen dog ikke at oprette en særlig politienhed jeg mener at vi løbende bør fokusere på at give det rigtige ordinære politi de bedst mulige redskaber til at håndhæve dyreværnslovgivningen

at der er taget en lang række initiativer på området man lavede en aftale i to tusind og seks for politiet og anklagemyndigheden hvori det blev besluttet at dyreværnslovgivningen skulle være et ud af otte prioriterede indsatsområder for politiet og det blev besluttet at dyreværnslovgivningen skulle håndhæves mere ensartet og effektivt i hele landet

derfor blev der også i forbindelse med politireformen i syv oprettet specialiserede enheder i landets politikredse de såkaldte dyrevelfærdsenheder til at behandle sager om overtrædelser af dyreværnslovgivningen og for

at personalet har den fornødne viden har rigspolitiet

i samarbejde med rigsadvokaten og fødevarestyrelsen gennemført særlige kurser for de pågældende medarbejdere og lige nu er man i gang med en revision af kurserne

politiet jo mulighed for at indhente sagkyndig bistand fra fødevarestyrelsens embedsdyrlæger ved behandling af sagerne på dyreværnsområdet politi og anklagemyndighed anmoder ofte fødevarestyrelsens dyrlæger om bistand

faktisk det indtryk at det samarbejde fungerer godt jeg vil også nævne at der

at styrke politiets og anklagemyndighedens arbejde i dyreværnssager er udarbejdet en manual til politikredsene

man burde have et fag om dyreværnsloven

og dyrs rettigheder i selve politiuddannelsen det har faktisk også været en del af et tidligere beslutningsforslag

og der blev det faktisk klart at de allerede indgår som emner i politiets grunduddannelse rigspolitiet har i forbindelse med det foreliggende forslag oplyst at

hvorfor der for tiden er elever på såvel den hidtidige uddannelse som den nye moduluddannelse på den oprindelige uddannelse undervises i emnet dyrevelfærd

er under udvikling har man nøje overvejet hvordan dyrevelfærd kan indgå i undervisningen i undervisningen

på hvert af de tre skolemoduler indgår en emneuge om et tema og det er planen at dyreværn og dyrevelfærd kommer til at udgøre temaet for emneugen på modul fem

fokus på forebyggelse

effektiv håndtering af reglerne men det er også vigtigt at vi forebygger at overtrædelserne sker

og som handler om at øge regelefterlevelsen

hvor kontrollen er blevet mere fleksibel og løbende justeres og målrettes de områder hvor det er mest effektivt

specifikke dyrearter man kan gå efter hvis man ved at det er der reglerne ikke efterleves

bøder på dyrevelfærdsområdet det har vi også besluttet

hos politiet fordi fødevarestyrelsen kan håndtere sagen i første instans

pasningsvejledninger som noget nyt vi har også gjort det lovpligtigt at sælgeren af en hund skal udlevere en skriftlig pasningsvejledning til køberen

også gælde for dyrehandlere der er et uddannelseskrav i forbindelse med erhvervsmæssig opdræt og handel med hunde for dyrehandlere

række møder med interessenter

dyrevelfærden så jeg vil gerne sige at jeg er enig

at vi skal have en effektiv håndhævelse det gør vi politiet gør det og fødevarestyrelsen yder den faglige bistand

jeg synes at vi skal holde fast i at en styrkelse af håndhævelsen

ske gennem de initiativer initiativer der allerede er iværksat

det der kommer som jeg allerede har skitseret og ikke gennem oprettelsen af et dyreværnspoliti

kompetencer når de her dyreværnssager og at der er behov for at der rykkes hurtigt ud og så videre

burde være sund fornuft at man samlede de her kompetencer og den viden man kan samle op i netop en dyrevelfærdsenhed

forsøg som de har gjort i stockholm så

danske erfaringer

vælge et område ud i danmark hvor man så lavede et forsøg med et dyreværnspoliti

områder ønske sig at der var et større fokus med

vi har her politiet der håndhæver reglerne og vi har fødevarestyrelsens eksperter som kan hjælpe samtidig er det

at overveje om det er muligt at lave administrative bøder på det her område alt sammen noget der rigtig skulle

udmarvede og hvor politiet ikke gør noget ved det og

har den samme overbevisning som jeg altså at der er brug for om ikke andet så

en højere prioritering internt i politiet af de her sager for

af de otte prioriterede indsatsområder for politiet

faktisk også er specialuddannede politimedarbejdere derude som ved særlig meget om dyrevelfærd jeg har da i hvert fald mødt flere af dem engagerede folk

om dyreværnssager fordi de jo netop har dem derude

prioriteret jeg synes ikke at et dyreværnspoliti er løsningen løsningen er at vi hele tiden arbejder med

muligheden for at give administrative bøder

hammeren falder noget hurtigere det tror jeg er noget af det der kan bidrage til at vi får en bedre dyrevelfærd

det kan der ikke herske nogen som helst tvivl om forslagsstillerne mener

på grund af et stigende antal anmeldelser og sigtelser efter lov om dyr og jagt kigger vi lidt på det

en stigning i antallet af anmeldelser og sigtelser efter lov

at vk regeringen indførte en succesfuld risikobaseret velfærdskontrol der fokuserer kontrollen der hvor risikoen for overtrædelser er størst fra nitten otte og halvfems til to tusind og tre lå antallet af anmeldelser stabilt på cirka fire fem tusind og antallet af sigtelser stabilt på

steg antallet af anmeldelser og sigtelser de efterfølgende år og da vi i vk regeringen sammen med partierne bag beslutningsforslaget i forbindelse med veterinærforliget i to tusind og otte videreudviklede risikoudpegningen steg antallet af anmeldelser og sigtelser igen vi fanger simpelt hen

fordi vi går mere målrettet efter dem og det virker tilsyneladende for fra to tusind og elleve til to tusind og tolv faldt antallet af både anmeldelser og sigtelser for første gang i fem år der er i dag i alle politikredsene oprettet enheder med specialuddannet personale til håndhævelse af reglerne i dyreværnslovgivningen siden politireformen i to tusind og otte har politikredsene haft særlige dyreværnsenheder som dels kan varetage efterforskningen af sagerne og dels kan forestå den anklagemæssige del af behandlingen af dyreværnssagerne

disse dyreværnsenheder har desuden et godt samarbejde med dyrenes beskyttelse også i forbindelse med

venstre mener derfor ikke at der er grundlag for

ikke støtte forslaget jeg skulle også hilse fra lene espersen og sige at det konservative folkeparti heller ikke kan støtte

på fem hundrede og otte og halvfjerds dage

første halvår to tusind og elleve var den så steget til seks hundrede og en og tyve dage

hvis man fik et effektivt dyreværnspoliti som havde de nødvendige kompetencer og hvor det

mit spørgsmål til ministeren er det nu en sag om vanrøgt af heste

fokus på de her ting så der har jo kan man sige været gjort noget ved og sket en udvikling i

selve sagsbehandlingstiden og forløbet

dyrevelfærden skal være i orden

ét politi i danmark og de skal tage sig af sagerne jeg ved at

man kan sige fastlåste grænser så jeg tror at det er bedst at vi siger at vi har det samlet ét sted

dyr har krav på beskyttelse fra de mennesker der påtager sig et ansvar for dyr

de regler som samfundet stiller op for hold af dyr dyrene er den svage part de er undergivet de vilkår vi som mennesker giver dem de normer

forslagsstillerne til beslutningsforslag

hundrede og to og tyve mener at dette stykke arbejde sikres ved at oprette et særligt dyreværnspoliti i dag er opgaven jo som bekendt placeret hos politiet

synes vi sådan set at opgaven er

politiet der er indgangsdøren hvis og når mennesker oplever at regler og love tilsidesættes det er politiet der har sagkundskab og mulighed for at trække på anden

og veterinærer for den sags skyld der sikrer at kendskabet til samfundets regler er til stede i politiets daglige arbejde over for borgerne og

det er politiet vi som borgere forbinder med ordenshåndhævelsen det er politiet

det er politiet der med lovlig hjemmel

politiet har i vores samfund når det gælder sikringen af overholdelsen af love og regler også for dyr

jeg har kigget lidt i forslagsstillernes egne tal som er medsendt som bilag

tage udgangspunkt i de tal der er sendt med jeg har lavet et ganske enkelt procentregnestykke det er sådan at i to tusind og syv var der seks tusind

det resulterede i

otte og halvfems sigtelser i to tusind og tolv var var der syv tusind en hundrede og otte og tredive anmeldelser det resulterede i tre tusind og ni og halvtreds

der er en fremgang i anmeldelserne på fjorten

vækst i sigtelserne

hundrede og fem og tredive procent det er jo ikke udtryk for at politiet ikke har taget den her opgave alvorligt

forslagsstillernes egne tal jeg har tilladt mig at regne en lille smule på

det er et udtryk for at politiet som ministeren var inde på godt kender sin opgave på det her felt der er enkelttilfælde det anerkender vi hvor man godt kunne ønske

prioriteringen var mere entydig men vi anerkender det stykke arbejde som politiet foretager og vi anerkender at det er hensigtsmæssigt med én indgang derfor kan vi ikke

vi vil arbejde for et lokalt dyreværnspoliti hvor betjente med erfaring og lyst til dyreværnsområdet efteruddannes vi ved at det er rigtig vigtigt at politiet reagerer hurtigt når dyr bliver mishandlet

det ikke en god idé mere det er jo rigtigt som man sagde dengang at det er vigtigt at der er nogle efteruddannede politibetjente at de reagerer hurtigt

man får indsamlet beviserne af nogle gode kompetente medarbejdere som kender området hvorfor mener man ikke det mere når man mente

de otte punkter der er prioriteret fra politiets side dertil kommer så at det jo faktisk indgår i uddannelsen og at det indgår på forskellig anden vis i den måde

politiets beredskab er skruet sammen på

en større indsigt i hvordan det foregår i maskinrummet

det der undrer mig nu

at det er vigtigt at man får ageret hurtigt og

er tanken bag et dyreværnspoliti hvor man så også kan inddrage dyrlæger og

så man får nogle folk der virkelig er fagligt kompetente til at kunne løse de her sager det tror jeg mangler nogle gange i de sager

så smukt i en ordførertale i to tusind og otte

til det i form af den uddannelse man har givet sine medarbejdere

til det der med at man brænder for sine opgaver

det lyder næsten som om vi er ovre i amerikanske

set en hensigt om at det her område skal prioriteres på linje med masser af andre tilsidesættelser af love i vores samfund og så skal det gøres på et systematisk ordentligt og sagligt grundlag

af dyrevelfærdssager det er jeg også men jeg mener ikke at dansk folkeparti her kommer med den rigtige løsning der findes allerede i dag særlige dyrevelfærdsenheder i landets politikredse og politiet har efter dyreværnsloven adgang til veterinærfaglig bistand i dyreværnssager enten fra en dyrlæge i fødevarestyrelsen

en praktiserende dyrlæge og vi kan se at de jævnligt benytter sig af denne mulighed fødevareministeriet fortæller at der lokalt er jævnlig kontakt også uformelt mellem fødevarestyrelsen og politiet og at samarbejdet om håndtering af konkrete dyrevelfærdssager fungerer godt også centralt er der samarbejde mellem fødevarestyrelsen og rigspolitiet i det radikale venstre har vi ikke noget ønske om at politiet skal deles op og vi kan derfor ikke støtte

forslag adresserer

man skal sikre at der er tilstrækkelig viden

får en prioritet som er i overensstemmelse med de synspunkter

det der er diskussionen er jo så

før i min tid herinde været optaget af for eksempel at lave et miljøpoliti

få den viden og tage de

og det er faktisk det jeg synes der er sket

at de her ting bliver adresseret som de skal

stille nogle spørgsmål om om der er brug for forbedring men det bliver jo altså ikke noget fra vores side som

fører til at man skal lave et særligt politi hvis det viser sig at der er brug for nogle forbedringer altså at man måske skal kigge lidt mere på om vi har en ensartet praksis rundtomkring i landet jamen så må vi jo i stedet finde nogle måder som vi kan adressere det på

at man faktisk dengang havde de gode argumenter og havde set lyset

er jo ikke sådan at jeg ikke også kan se at der sker noget under andre regeringer end under den som

mit parti er med i eller støtter

er jo faktisk sket det at man har sørget for at

man også arbejder med god rådgivning og sådan noget at man trækker på den rådgivning som eksisterer

at vi skulle have et miljøpoliti og der indså jeg

at lave parallelle politisystemer men

faktisk at sørge for at politiet får kompetence bliver uddannet og at der er viden at trække på

andre afdelinger hvor man specialiserer sig områder

et klimatopmøde eller andre ting

få nogle enheder rundtomkring som hovedsagelig tager sig af det her

i stockholm for at få nogle danske erfaringer med om det så kunne være en god idé

om den viden der er til rådighed er god nok og om vi har en praksis der er tilstrækkelig ensartet rundtom i landet

om der er brug for at trække på viden

faktisk er vejen frem vejen frem er ikke tror jeg at lave en specialafdeling

noget med at have en forståelse i

at det her skal tages alvorligt og det er noget med

konkrete eksempler på dyreværnssager som ikke er håndteret på den rigtige måde og hvor man godt efterfølgende kan sætte spørgsmålstegn ved

hvorfor sagen ikke blev undersøgt hurtigt hvorfor

en dom hurtigt det tror jeg der kan findes rigtig mange eksempler på vi havde her for ganske nylig en sag i nordjylland

hvor der tilsyneladende havde været en eller anden offentlig kontrol men den havde været særlig effektiv

tror man kan nævne rigtig rigtig mange eksempler på konkrete enkeltsager hvor der er problemer det kan man jo også på en række andre områder

anden forstand at skelne mellem hvornår vi skal lave grundlæggende strukturelle forandringer hvornår vi skal lave lovgivningen om og hvornår man

så må sige kan klare sagen ved at forfølge sagen politisk så der kommer øget fokus på et område jeg deler fuldstændig dansk folkepartis opfattelse af at spørgsmålet

og behandlingen af dyr og selvfølgelig i særdeleshed dyremishandling er en alvorlig sag som kræver

om politiet og andre myndigheder behandler det med den fornødne alvor

hav også var inde på i sit indlæg at på en måde

for at det tilsyneladende tages mere alvorligt og undersøges mere effektivt og

det kræver selvfølgelig flere undersøgelser

finde ud af om det er udtryk for mere seriøst politiarbejde eller

i forlængelse af det beslutningsforslag man

bemærkninger der er til det kan stille mange uhyre relevante spørgsmål til hvordan arbejdet

vi skal benytte anledningen til at gøre for også at konstatere om den prioritering af arbejdet den måde man systematisk arbejder med sagen

den tilfredsstillende og den rigtige måde

ud fra de tal og oplysninger der fremgår af dansk folkepartis beslutningsforslag

der er så meget der tyder på at der er nogle helt særlige problemer det her område der kræver en særlig indsats og en særlig indgriben

meget åben over for at vi undersøger jeg deler sådan set også opfattelsen af at der i nogle tilfælde

nogle særlige enheder i politiet hvor man udvikler en særlig ekspertise og en særlig dygtighed i forhold til komplicerede og vanskelige problemstillinger

bagmandspoliti jeg ved vi har en diskussion om hvorvidt

særlig enhed inden for politiet der tager sig af spørgsmålet om

der kan givetvis godt findes eksempler på at det er en fornuftig idé og så skal man også gøre

ikke altid lytte til hvad politimestrene og justitsministeriet siger

til at mene at det er bedst at det bare ligger under dem

sagtens have en åben og fordomsfri diskussion af om der på nogle områder er fornuft i det men jeg er nødt til sige at når jeg læser det her beslutningsforslag

bemærkninger der er til det ser jeg ikke nogen særlig tungtvejende argumenter og grunde til at man lige præcis skulle gøre det på det her område jeg synes at hvis man har brug for at diskutere det med forsøg i stockholm

ville mit første spørgsmål til ministeren jo være om hun ikke kunne sørge for at vi kunne få en redegørelse for hvad baggrunden for forsøget i stockholm var hvad erfaringerne med forsøget var og hvad det pegede på af videre handlinger sådan at vi ikke

sådan set kan få det at vide vi gerne vil have at vide ved at se hvordan de har gjort i sverige af den grund behøver

bruge ressourcer og kræfter på at igangsætte et forsøg i danmark så trods

positiv holdning til intentionen og ønskerne bag dansk folkepartis beslutningsforslag

efterforske brud på dyreværnsloven for at sikre bedre vilkår for dyr det kan virke meget sympatisk

som om forslagsstillerne har glemt at al politik handler om prioritering for ikke med et eneste ord er det nævnt hvad man forestiller sig det vil koste og hvorfra ressourcerne skal komme skal politiet bruge færre ressourcer på at efterforske voldsforbrydelser

ned andre steder skal skatteyderne til lommerne ingen ved det fordi forslagsstillerne ikke ønsker at angive hvad de vil have mindre af når de ønsker sig en opprioriteret indsats på dyreværnsområdet det virker som en gratis omgang samtidig indskriver forslaget sig i en uheldig tradition hvor politiske prioriteringer skifter hurtigere end de kan nå at blive udført og hermed medfører administrative omkostninger der ikke kommer nogen til gode

den næste dag bandekriminalitet og

brud på dyreværnsloven så er der omkostninger for politiet der hele tiden må omprioritere denne type

retssikkerheden eller for borgeren liberal alliance kan ikke støtte

forhold til venstre og konservative er det ikke noget der undrer mig for det er

set normalt ikke dem der har det største fokus på dyrevelfærd i danmark men jeg

mere ked af sfs og og socialdemokratiets

sf som jo tidligere har støttet forslaget men nu

og får kigget på om der kan være nogle ting man kan forbedre

vidensdeling og andre ting det er trods alt positive tilkendegivelser og det er da vigtigt at få med her fra talerstolen vores mål i dansk

oprettet et særligt dyreværnspoliti inden udgangen af to tusind og tretten

fordi dyreværnssager kræver en speciel ekspertise og viden

det adskiller sig tit fra almindeligt politiarbejde på en lang række områder derfor synes vi jo at det er sund fornuft at man samler viden og kompetence på området

dyremishandling herhjemme i danmark og jeg

sager hvor jeg ikke synes at man har behandlet dyrene godt nok

også andre sager hvor heste er blevet groft vanrøgtet

hundeloven hvor politiet ikke har haft den nødvendige kompetence til at vurdere hvilken race hunden har

skambid jeg tror at hvis man havde haft et dyreværnspoliti så

bedre til rustet til at tage sig af de her sager

den her ordentlige behandling af sagerne nogle gange kan det

lokalt politiet ikke har de rette kvalifikationer til at efterforske dyreværnssager men det kan også være at politiet ikke tager det alvorligt

er generelt meget lave i forhold til den store mængde af sager de skal behandle det sidste er jo specielt ikke rimeligt

man fravælger det fordi man ikke har ressourcer nok så derfor synes jeg også at vi som folketing ved kommende lejligheder når

vil jo også naturligt gøre at de kan prioritere

højere fordelene ved et

selvfølgelig at man får en mere effektiv sagsbehandling men også at

har gjort i stockholm formålet

forebygge dyremishandling ved at

og skabe lidt mere sikker håndtering af de her overgreb på dyr

gjort her i danmark et stort problem

spørgsmål hvis man ser på andet halvår af to tusind og ti

helt oppe på fem hundrede og otte og halvfjerds dage og i første halvår af

er dyrene jo døde inden man kommer frem til en konklusion der har vi en idé om at

mod domfældelsen men et dyreværnspoliti kunne

med hvad man kan gøre for at få sagsbehandlingstiden ned for det har

er en bred opbakning til at man får kigget på

det er uhyggelige sager og

en holdningsændring i danmark men også at man fra politiets side kan hjælpe med

afslutningsvis vil jeg sige at

ud af om vi kan gå mere i dybden om der er nogle ting vi kan

brug for et dyreværnspoliti men men vi respekterer selvfølgelig folketingets holdning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

dette møde folketingets